venstres ordfører havde lidt flere konkrete tal

genindførelse af en tidligere regel om at hvis man har fået en længerevarende opholdstilladelse i et schengenland skal man også

når man skal have visum til danmark fra et tredjeland

at man skulle deponere for at få besøg af familie eller andre jeg synes faktisk

så selve endemålet er vi enige i men vi synes

og hvor mange man gætter på nu vil få afslag på visum fordi man ikke mere har den mulighed

vi synes godt der kan være visse problemer forbundet med at man

altoverskyggende kriterium at man skal afbureaukratisere det her område

er nogen problemer med at man kommer til danmark som

være de store forhindringer men der er jo nogle lande hvor det giver

er tale om en mindre stramning og det kan

med et langtidsvisum i et andet eu land vil jeg sige

være meget fornuftigt vi synes dog det er lidt mystisk at

at administrere efter nogle af de her regler i lovforslaget

nationale interesser som det hedder fordi der er nogle forretningsfolk og

fra andre lande som er søgt ind i danmark og det har så gjort at det hvis ikke man havde administreret efter de her regler som er vedtaget i eu regi

givet nogle problemer for danmark vi vil godt stille nogle spørgsmål

lidt urimeligt at man

man tilladelse til at myndighederne kan søge forskellige oplysninger fortrolige oplysninger

nogle oplysninger om udlændinge som kan være relevante

kan man så bede udlændinge om at give tilladelse

tale imod at man får en visumansøgning til

er nogle ting som vi vil rejse i

ting som vi forhåbentlig kan få nogle gode svar på fra ministeriet

foran os som det ser ud nu der er tale om konsekvenser af schengensamarbejdet og umiddelbart ser de ændringer der er her fornuftige ud den del der vedrører den tekniske ændring

status for visum og opholdstilladelse er

for mig at se uproblematisk det er nærmest en forbedring at man fører tilbage til det der har været før lovforslaget giver nogle forenklinger det kan man se af både bemærkningerne og

selvfølgelig er det velkomment at der sker forbedringer

når der sker forenklinger eller afbureaukratisering giver anledning til problemer omkring retssikkerhed

retssikkerhedsmæssigt det der oprindelig har givet bekymringer

det der er tilbage er så denne gruppe der berøres af ændringerne om

reglerne om visum på baggrund af sikkerhedsstillelse det fremgår at der vil være en gruppe som efter de gældende regler kan få visum mod sikkerhedsstillelse som ikke kan få det

få nogle mere præcise svar på hvem det er det vedrører og hvad konsekvenserne kan være de spørgsmål vil vi selvfølgelig stille under behandlingen af lovforslaget

der ændrer schengenreglerne der er tale om en mindre ændring der betyder at en udlænding der har ophold i et andet schengenland på baggrund af et langtidsvisum har ret til at færdes inden for schengenområdet på samme måde som en person med opholdstilladelse i et schengenland og det synes vi er fornuftigt for det andet er der tale om en afskaffelse af garantiordning i visumsager garantiordning i visumsager betyder at det i visse tilfælde er muligt at få visum til danmark mod at den herboende reference stiller økonomisk sikkerhed for at visumansøgeren overholder visumbetingelserne det synes vi også

vi synes også det er fornuftigt at man har fjernet den del der er nævnt i høringssvarene

som giver personer med et langtidsvisum de samme rettigheder som de havde før

i år vi er dog kritiske over for det andet element i lovforslaget da det jo vil udelukke nogle som i dag vil kunne få visum fra

få et visum af hensyn til sagsbehandlingstiderne

er lidt svært at gennemskue forslagets andet element

afgrænset hvilke oplysninger det kunne være som blandt andet institut for menneskerettigheder skriver i deres høringssvar bør sådan en praksis naturligvis kun finde sted såfremt der er meget meget stærke argumenter for det

tungtvejende argument at det er mere besværligt at indhente samtykke end at lade være

det element overhovedet kom med i lovforslaget i første omgang men som sagt

jo vældig positivt at man lytter til kritik og at man har droppet den del af forslaget i enhedslisten støtter vi op om forslagets første del nemlig at udlændinge som har ophold i et andet schengenland med baggrund i et langtidsvisum

på lige fod med personer der har opholdstilladelse i et schengenland

fjerner garantiordningen er vi sådan lidt mere kritiske over for det er ikke fordi vi synes garantiordningen er en god idé altså det mener jeg sådan set bestemt ikke jeg synes det er meget mystisk at man har bedre adgang til visum hvis man tilfældigvis har en ven der har halvtredstusind

der har halvtredstusind kroner så selve indholdet i den her garantiordning

er vældig fint at fjerne

også meget positive over for intentionen om at gøre sagsbehandlingstiden så kort som overhovedet muligt

når vi så alligevel er kritiske over for afskaffelsen skyldes det jo det som både socialdemokraterne de radikale og sf også har nævnt i de foregående ordførertaler nemlig at afskaffelsen vil betyde at en gruppe ansøgere fremover

konkret er risiko for at udlændingen vil søge om asyl men hvor risikoen er så lille i dag kan gives visum mod sikkerhedsstillelse altså helt ærligt man skriver selv at risikoen for at her mennesker søger asyl er så lille at man i dag giver visum mod

i bemærkningerne til lovforslaget og jeg citerer at udlændingeservice har endvidere

hvor der sker inddrivelse på baggrund af at visumindehaveren indgiver

om asyl i danmark eller et andet schengenland når nu vi har de to oplysninger

spørgsmålet jo hvorfor så lave den her stramning altså hvad skal den til for er formålet med det vi vil se nærmere på den her del af forslaget og vi vil meget gerne have lidt mere konkrete oplysninger om hvor mange personer det drejer sig om og jeg kunne vældig godt tænke mig at høre ministerens svar på hvorfor man vælger at indføre den her stramning i et ellers

er åbnet herre jens arne hedegaard som ordfører for

som hvis den ikke bliver rettet vil betyde

være hjemmel til at gravstedskapitaler som er indbetalt til stiftsmidlerne før den første januar to tusind og syv kan blive udbetalt til de lokale kasser gravstedskapitalerne udbetales når de hjemfalder

vil der kunne finde udbetaling sted den enogtredivete

i år hvorved den utilsigtede virkning for menighedsrådene ophæves lovforslaget har været i høring hos de relevante parter og samtlige høringssvar har været positive jeg skal på venstres vegne anbefale

til godkendelse og i øvrigt sige at

at ministeriet har udvist rettidig omhu ved at komme

været fejl i loven for det er jo ren fejlretning

også hilse fra det radikale venstre

folketingets tid der er tale om at kirkeministeriet retter en fejl som kirkeministeriet selv har begået og fejlen bliver heldigvis rettet så betids at menighedsrådene ikke kommer til at lide under den vi behøver ikke at uddybe at det handler om de såkaldte gravstedskapitaler og disse gravstedskapitaler har henhørt under menighedsrådenes myndighed således at kirkeskatten kunne sættes

ved en fejl for et lille års tid siden blev det forhindret at menighedsrådene kunne disponere over gravstedskapitalen og det er som sagt den fejl som denne lov retter tillykke med det vi gratulerer kirkeministeren og tillige de menighedsråd som også for fremtiden får lov at disponere over de penge som indbetales for grave og gravpasning i deres egne

stiftsmidler kan udbetales til de lokale kasser der har historisk været et ønske om at maksimere omfanget af stiftsmidler for at sikre tilstrækkelige midler til udlån men som følge af stærk vækst af gravstedskapitaler i de seneste årtier er dette ikke længere et problem

fra to tusind og syv blev kapitaler af nye vedligeholdelsesaftaler udbetalt efter et serieprincip

vedligeholdelsesaftalens løbetid for tidligere aftaler bliver hovedstolen først udbetalt når vedligeholdelsesaftalen er udløbet denne omlægning vil alt andet lige betyde en reduktion af gravstedskapitalerne med cirka en tredjedel når den er fuldt implementeret men på grund af væksten af de nye aftaler forventes gravstedskapitalerne uanset omlægningen fortsat at vokse i de kommende år der vil således være rigeligt med midler til at dække lånebehovet så hvis fejlen rettes nu ved ændringer i økonomiloven vil vi inden jul kunne udstede en ny bekendtgørelse og der kan ske udbetaling af gravstedskapitaler der hjemfalder i december to tusind og ti vi ophæver således den utilsigtede virkning

på menighedsrådenes økonomi og giver hjemmel til at kirkeministeren igen kan fastsætte regler om udbetaling af gravstedskapitaler men her skulle man måske lige som nævnt i høringssvarene tænke over om der skal betales moms af gravstedskapitaler det er en slags handel med byggegrunde og de er ved at blive rigtig dyre dem på kirkegårdene men økonomien er i orden

gå direkte til vores indstilling man kan jo sige at lovforslaget

del af eus brændstofkvalitetsdirektiv hvorfor det egentlig er en bunden opgave vi er på her så lad mig slå fast at det er et forslag som vi støtter

at nedbringe udslippet udslippet af drivhusgasser

lovforslag som vi ikke skal tærske særlig meget langhalm på lovforslaget vil forhåbentlig ikke have sin gang på jorden i særlig lang tid i et fossilfrit danmark og

gode og meget konstruktive høringssvar

samt landbrug fødevarer

produktionen af fødevarer og foder noa kritiserer i forlængelse af det

ikke at tage tilstrækkelig højde for den eventuelle øgning i udledningen af drivhusgasser som indirekte ændringer i arealanvendelsen kan medføre energistyrelsens svar

er at det fremgår af brændstofkvalitetsdirektivet

udarbejde en rapport der vurderer indvirkningen af de

udledningerne kan minimeres den rapport skal forelægges for europa parlamentet og rådet senest den enogtredivete december to tusind og ti vi ville selvfølgelig have haft et bedre udgangspunkt for behandlingen af l en og tyve såfremt vi havde haft resultatet af den rapport

været til rådighed nu også rigsrevisionen er kommet med et høringssvar

vugge til grav emissioner og vugge til grav udledning og anfører at det kan være

respekt for rigsrevisionen og vi synes faktisk at de i den her sag har en meget vigtig pointe for hvad er vugge til grav princippet egentlig

en idealverden dækker over at et produkt produceres benyttes til sit formål og så til slut indgår i produktionen af nye produkter uden forurening af nogen art at anvende det begreb i forhold til fossile brændstoffer er nok lidt fortænkt måske vi

og komme videre med forslaget og så hurtigst muligt få taget fat på det som kan gøre den her lov helt overflødig nemlig et fossilfrit

handler det om at man nu vil have transportsektoren med ind under den hat

at virksomheder og alt muligt andet skal reducere

her handler det faktisk om alle køretøjer sådan som jeg kan læse forslaget både biler lastbiler varevogne traktorer landbrugsmaskiner skovmaskiner toge og fartøjer der sejler på floder

medlemsland udpeger så de producenter og leverandører af brændsler benzin diesel

det skal alt sammen på årlig basis indberettes til

jo er et direktiv fra eu som vi uanset om vi synes det er godt eller ej skal implementere og det må vi jo se på om vi så kan gøre

det er også nævnt af den tidligere ordfører at udledningen af drivhusgasser fra vejtransport i eu udgør tyve procent af den totale drivhusgasemission i eu og som man bruger informationen kan jeg sige at eu totalt set set i verdensperspektiv udleder fjorten procent

man altså for eksempel putte bioætanol i brændstofferne og det finder dansk folkeparti er en ganske udmærket idé

når man laver lovforslag at det ikke skal skade danske arbejdspladser og derfor vil vi spørge ministeren om ikke det er muligt

den bioætanol der skal puttes i brændstofferne

socialdemokratiske ordfører nævnte nemlig at det så er fødevarer man putter i og producerer bioætanol ud fra det synes vi bestemt også er en dårlig idé men det er jo bekendt at andengenerationsbioætanol er baseret på affald og det finder vi er en god idé så udnytter man også affaldet og det er noget af det som vi faktisk er gode til her i landet så jeg vil spørge om ikke det kan være en mulighed at det er den type bioætanol vi putter

der er også nævnt i forslaget og i øvrigt i skrivelse fra energistyrelsen at

man ikke helt er klar over provenutabets størrelse

når benzinpriser dieselpriser stiger hvilket de vil gøre i forbindelse med det her så kan det være at folk kører lidt mindre og det giver så et provenutab i statskassen derfor synes vi at det

når man ikke helt ved om vores naboland tyskland vil lave samme model som vi gør og derved undgår

danmark kører til tyskland og tanker benzin og diesel på deres biler det vil jo heller ikke være så godt

så også medføre at provenuet fra den tankfuld benzin ikke tilfalder den danske statskasse og det er jo selvfølgelig alt andet lige noget skidt så vi vil konstruktivt gå ind i udvalgsarbejdet og lytte

proportionerne for øje når man taler

de skriver at indsatsen skal stå mål med virkningerne og jeg er sikker på

tale om nemlig den minimale drivhusgasudledning som danmark præsterer når vi nu kæmper for at transportindustrien skal reducere deres

sådan en mængde

reduktion

er måske en eller anden historisk udvikling der

fortælle noget om det

ligegyldighed der breder sig i forbindelse med at sørge for at gøre klimaet

og indsatsens størrelse i forhold til det der kommer ud af den

vi lever af erhvervslivet og det kan altså ikke nytte noget at vi giver erhvervslivet så store omkostninger at det flytter til udlandet så hjælper

procent af drivhusgasemissionen i eu

giver derfor god mening ved at sørge for at transportsektoren reducerer dens vugge til grav emissioner jeg kan ikke fordrage det ord for det er ret ukorrekt det hedder well to wheel kilde til hjul og det er ret definitivt af drivhusgasser med cirka seks procent til to tusind og tyve brændstofdirektivet skal være gennemført i danmark senest den enogtredivete december i år og ligger derfor i fint i tråd med klimakommissionens anbefalinger og også med de konservatives holdninger til hvordan man og hvornår man gennemfører nødvendige energireformer vi skal i danmark udnytte det til at udvikle nye grønne energiteknologier og skabe nye danske grønne arbejdspladser hvordan ved i stor udstrækning at substituere fossile brændstoffer med biobrændstoffer

udviklet og produceret i danmark biobrændstoffer skal være en del af vejen mod det fossilt uafhængige samfund og en ny dansk energiproduktion

og måske lige gået har misforstået nogle ting fordi det her er altså ikke fødevarer man substituerer substituerer

og man kan lave biogas af noget der indeholder cellulose og cellulose

pap og papir og træ og den slags og årsagen til at busserne med biogas ikke er kommet nu er at de faktisk er for dyre hvem skal administrere det det skal olieselskaberne ved at øge tilblanding af biobrændstoffer til olie og benzin det foreslås derfor at olieselskaberne forpligtes til at reducere de seks procent well to wheel emmissioner af drivhusgasser ved anvendelse af biobrændstoffer men ministeren kan fastsætte mellemliggende mål på henholdsvis to og fire procent på vej mod de seks

være en god idé hvis vi vil være lidt fremme i skoene i

men en grønnere transportsektor er ikke gratis det må vi erkende lovforslaget vil have omkostninger som er svære at vurdere da de afhænger af en fremtidig udvikling i prisen på både fossile

af biobrændstoffer er i dag den eneste metode

i stor skala at reducere transportens udledning af drivhusgasser

vi snakker alle sammen om elbiler vi taler om brændselscellebiler

og kan muligvis afløse en stor del af vores

erhvervsliv kan få udbytte af udvikling og produktion af de nye biobrændstoffer kan det være at vi vinder på gyngerne hvad vi taber på karrusellerne

fødevarer

fra høringssvarene som noah og landbrug fødevarer

eksperter herinde så jeg synes det er ret vigtigt at

er fødevarer og på basis af ting som ikke er fødevarer men som er affald vi kan

en klimapolitik og en egentlig plan for hvordan danmark bliver fri for energi produceret på kul olie og gas inden to tusind og halvtreds

det siger man ikke mere for klimakommissionen er jo kommet

området må regeringen nu bruge endnu nogle måneder på at gøre

egen holdning op så da jeg læste det her lovforslag tænkte jeg hvad skulle vi dog gøre uden eu havde det ikke været for eu

så havde vi kun haft regeringens

noget flyvske ønsker klimakommissionens konkrete forslag og den insisterende opposition som jo for meget længe siden har gjort sin stilling klar

seks procent er ikke alverden jeg synes at klima

ved at fastsætte delmål så hurtigt som overhovedet muligt og så tæt på nuværende dato som overhovedet muligt jeg kan forstå på lovforslaget at ministeren har mulighed for at fastsætte delmål på henholdsvis to og fire

hurtigere delmålet på fire procent er

selv om vi kun skal nå seks procent i to tusind og tyve

i gang og på det rigtige spor jeg håber også at ministeren i

for at det samlede mål bliver sat op til ti procent i stedet for for jeg kan forstå på lovforslaget at det ikke er noget vi selv er herre over men at det afventer nærmere overvejelse i eu og jeg håber at ministeren klart vil tilkendegive i dag at ville

disse overvejelser i eu i positiv retning således at vi kan nå op på ti procent jeg glæder mig til at høre ministeren svare både på spørgsmålet om at fastsætte delmål og på

det gjaldt arbejdsmarkedskommissionen skattekommissionen strukturkommissionen og velfærdskommissionen i sin tid regeringen har altid en holdning og de udmærkede og dygtige mennesker der sidder i kommissionsarbejdet og fantastisk stykke arbejde som er lærerigt for os andre må som regel se sig enten overhalet eller lagt i skuffen

når vi i oppositionen har arbejdet med det her

vi jo gjort det på baggrund af nogle af de samme kilder som jeg vil tro at klimakommissionen har trukket på og det er også derfor jeg ikke er overrasket over at oppositionens forslag på lange lange lange stræk er i fuld overensstemmelse med klimakommissionens ligesom de i øvrigt er i fuld overensstemmelse med en række af de andre aktører der har overvejet det her det gælder ingeniørerne det gælder greenpeace det gælder to og halvfems gruppen en lang række forskellige mennesker som har samlet sig sammen for dog at komme i gang derfor konstaterer jeg egentlig bare meget nøgternt

rigtig rigtig mange der gerne ville have været i gang for længe siden ikke kun af hensyn til at danmark kan give sit bidrag til en mindre

der vil være stor overensstemmelse og skulle regeringen ikke nå det inden valget

når man ved hvordan regeringens arbejdstempo er

netop når ting tager tid og når det er langsigtet

jo om at komme i gang

jo også derfor at det var med undren at vi var nødt til at lave et energiforlig i sin tid der kun var fire årig

havde der været et ambitionsniveau der svarede til målsætningen om at blive fri for kul olie og gas i to tusind og halvtreds

lavet de rammevilkår som industrien har efterspurgt en industri som jo i øvrigt har været fuldstændig klar på det her område og som er dybt skuffet over at cop15 ikke blev den succes det burde have været og som havde fastlagt rammevilkårene

ensartede konkurrencevilkår nu må landene jo kæmpe for sig selv og det synes jeg er en skam

at den lille fordel danmark har på det her område

gentage argumentationen bag

at der er tale om et totalharmoniseringsdirektiv så det er jo en bunden opgave jeg er enig i de grundsynspunkter der

blevet fremført om at vi jo kun kan blive uafhængige af fossile brændsler hvis også vi knækker kurven inden for transport så derfor er det her jo selvfølgelig kun

er jo så det vi forholder os til i dag altså eu direktivet som sådan så er der

at vi skal sikre os

er bæredygtige og miljøvenlige det er jeg fundamentalt enig i

det her som kommer den enogtredivete december

hvis det skulle vise sig at der bliver behov for at rette op på nogle ting så vil man naturligvis gøre det så det er vi fuldt ud opmærksomme på

men jeg vil dog lige trods alt her fremføre eller minde om at det her jo altså også felt hvor danmark virkelig har nogle markante styrkepositioner altså inden for produktion af biobrændsler som sådan

spurgt til om vi ville være ambitiøse med hensyn til implementeringen af dette direktiv og det kan jeg kun bekræfte at vi vil være både herhjemme og

fuldt sving med diskussioner med kommissionen også med hensyn til om det er muligt

øge iblandingskravet herhjemme og især

man i højere grad så kan betinge sig at det skal være andengenerationsbiobrændstoffer så det er noget vi i høj grad

så med de her ord ser jeg frem til en velvillig behandling

herre jens kirk som ordfører for

her forslag fremlagt så

dk jo netop er med til at sikre måske primært en dansk udvikling af vedvarende energi teknologier hvilket vi finder ganske fint og godt forslaget er så også en målsætning om på lang sigt at blive fri for fossile brændsler jeg har tit

jeg mener den olie og naturgas vi har i nordsøen er der ingen grund til at lade som om vi ikke har den kan vi lige så godt bruge af når den er der vi er også meget tilfredse med at der i lovforslaget åbnes mulighed for at give tilskud til energitunge virksomheders energiforbrug danmark har allerede i dag verdens mest energieffektive virksomheder og det vil være lidt dumt at pålægge dem yderligere afgifter som medfører at de flytter til udlandet som jeg også omtalte tidligere i dag

ret meget energi får tilskud til det det gør man ikke i danmark men her åbnes der så en mulighed for at nogle virksomheder specielle virksomheder kan få et tilskud fordi man erkender at energiafgifterne i danmark

det er i øvrigt så en aftale der er indgået med virksomhederne som eu har accepteret og det er jo ganske

hensigten med green labs dk har to vinkler for det første at etablere nogle testfaciliteter hvor man kan demonstrere og teste sine nye klimateknologier og for det andet

det er tilfredsstillende for dansk folkeparti at det green labs halløj også inddrager erhvervslivets folk således at de er med til at styre

hvad der sker der det

inde i billedet testfaciliteterne skal så etableres hos nogle af de eksisterende videninstitutioner

videnskabelig tilgang til de forhold der bliver fremlagt af

det kan alt andet lige kun blive godt

ting når vi nu taler om at en af årsagerne er at danmark skal være fri for fossile brændsler så hurtigt som muligt

jeg har faktisk ofte udtalt

se nogen idé i at vi skal lukke dem ned i morgen eller i overmorgen de fungerer fortrinligt de forurener stort set ingenting

pumpe mere olie og gas op

så faldt jeg over en artikel for et stykke tid siden

og claus jensen næstformand for dansk metal der siger at modstanden mod kulkraftværker

fjernvarmeforeningens årsmøde i går i aarhus hvor en af indlægsholderne var en repræsentant for klimakommissionen henning jørgensen som omtalte kul han havde sådan set ikke nogen problemer med at vi anvendte kul han sagde blandt andet i forbindelse med nogle af de problematikker der er

at i forbindelse med kul er der ingen sikkerhedsmæssige problemer der er heller ingen forsyningsmæssige problemer der er nok af det

så gang på gang sige at det er sort varme der kommer ud af det

klimakommissionen fremfører vind og biomasse som de helt store åbenbaringer det skal bare ganges med hundrede eller tusind så er det hele i orden og han siger jo netop også at biomasse er en begrænset ressource

det der kommer ud af det er jo en god elektricitet og en god varme som er billig den er stabil og den er der hele tiden det er da fint nok at vi har en stor vision om at vi på sigt skal være fri for fossile brændsler fred være med det men

med er jo mere baseret på ideologi

kendsgerninger og ikke mindst

kommentere herre per dalgaards tale kulkraftværker

og hans konstatering af at kulkraftværker ikke forurener det er ikke nogen hemmelighed at danske fjernvarmeværker har været store tilhængere af kulkraftværker og det har de været i mange år

åbner et kulkraftværk om ugen

det er jo rigtigt at man har metoder til

forhindre forureningen ja men de er bare ikke udviklet og benyttes ikke af danske fjernvarmeværker det er også rigtigt at biomassen er begrænset ja

jeg vil da lige pointere at danmark faktisk var rigtig gode til at køre langt på en

tre tusind tre hundrede og tredive

så de konservative støtter altså klimakommissionens anbefalinger af hvordan danmark kan gøre sig uafhængig af fossile brændsler inden to tusind og halvtreds

vi altså behov for konkrete virkemidler som kan fremme forskning udvikling demonstration og produktion af de teknologiske løsninger til at skabe et samfund uden forurening og uden behov for fossile brændstoffer lad os slå det fast

til det formål skabte regeringen tidligere

programmet som har været en stor succes både for den grønne energi vores grønne erhvervsliv og vores grønne arbejdspladser for yderligere at styrke

erhvervsklimastrategien oprettede regeringen via globaliseringsreserven to tusind og ni

hvor virksomheder i samarbejde med universiteter og forskningsinstitutioner demonstrerer og tester nye klimateknologier

væsentligt program hvorfor

erhvervsudvikling uden demonstration intet teknologisalg uden demonstration enhver forsker og udvikler ved at hvis man ikke sætter apparatet på bordet foran bestyrelsen køber de det ikke

så vi må se at få alle disse aktiviteter aktiviteter placeret så de er i synergi med hinanden

det er derfor en god idé at eudp loven ændres så den også indeholder hjemmel for aktiviteterne under green labs dk programmet og hjemmel for

kan prioritere udvikling og demonstration på områder der er af betydning for den foreslåede

af det danske energisystem og hvor der er behov for en særlig dansk indsats

lovens krav om at alle tilskudsmodtagere skal have hjemsted i danmark ændres

også er muligt at støtte aktiviteter udført af udenlandske projektdeltagere og i udlandet forslagets sidste punkt om fremme af energieffektivisering i energitunge

vigtigt fordi det sikrer at disse virksomheder ikke belastes

de konservative kan derfor støtte

og har udviklet den teknologi til at eksportere den teknologi til for eksempel kina og alle mulige andre lande

det vil alle mulige andre lande gøre i årtier fremover det ved herre lundsgaard også godt

satse yderligere på det der er nogle andre muligheder for kul og dem bør vi måske se tættere på og det er det der hedder syngas man er altså i stand til at udvikle en gas ikke en biogas men en en ganske almindelig metangas og brint af kul og det kan godt være at det vil være en rigtig god idé

det er rigtigt at fjernvarmeværkerne herhjemme har så elendige værker at de forurener så meget som herre lundsgaard siger har de det så må det

være nogle bittesmå nogle på nogle bestemte steder

set får den lidt på forhånd

de nødvendige retningslinjer for at virksomhederne ved hvad der er rammerne når

arbejder hen imod et samfund der er uafhængigt af energi produceret med kul olie og gas

når regeringen nu her sætter det ind som en del af formålet

at danmark bliver fri for energi produceret på kul olie og gas

udmærket men det håbefulde i lovforslaget

det skal gøre en stor forskel er altså meget meget svært at se vi ser meget gerne at der bliver en diskussion om hvor green lab dk’s aktiviteter placeres henne

kulsort tirsdag fordi vestas meddelte at de måtte afskedige tre tusind medarbejdere

i betalingsstandsning det vil sige at der er en diskussion som så at sige fejer de almindelige partipolitiske overvejelser af bordet

hvor de her aktiviteter kan finde sted med henblik på at sikre beskæftigelse i nogle af de kommuner som bliver særlig hårdt ramt

er en kommune som mister omkring fire hundrede og halvtreds arbejdspladser

men samtidig er nakskov sådan set et sted hvor man forsøger sig med forskellige ting brintteknologi alger en lang række andre ting som gør det

at hele spørgsmålet om hvordan danmark bidrager til at der bliver mindre

skal skabe arbejdspladser og eksport i en dansk sammenhæng

og at vi i udvalget får en diskussion af

det skal være effektivt det er skatteydernes penge der bliver sat ind på det her men at man samtidig godt kan tage hensyn til hvor der er behov for arbejdspladser

vi også godt tænke os at effekten af den uddybede målsætning om at bidrage til uafhængighed af kul olie og gas

hvad kan vi stoppe op og spørge til om en år om to år når den her målsætning er blevet til virkelighed hvad er det så vi gerne vil have opnået

får en god diskussion i ordførerkredsen

får en meget konkret diskussion af hvad forventningen er til hvad der skal realiseres men også hvad forventningen

det er sådan set helt afgørende at vi når der sker så voldsomme omvæltninger i en sektor som vi er strategisk afhængige af

finde veje til faktisk at gøre en forskel for de kommuner

tak for bemærkningerne til lovforslaget det er klart nok at når danmark skal blive uafhængig af fossile brændsler

det jo ikke ske uden at vi satser yderligere på forskning og udvikling det jo bare en af de anbefalinger som klimakommissionen er kommet med og som vi naturligvis også forholder os til

er blevet indgået en aftale om globaliseringsmidlerne hvor det så er muligt nu at fortsætte med hensyn til klima og energiforskningen på det samme høje niveau

detaljerne som sådan men de skulle blive offentliggjort snarest

jo ikke nødvendigvis hvor de helt store gennembrud kommer henne

som jeg synes skal have støtte

set bare forholdt mig til den overordnede målsætning om at danmark skal være uafhængig af fossile brændsler

at der i den ansøgningsrunde der

er kørt og afsluttet den tyvende oktober

kommet mange ansøgninger ind der vel at mærke dækker meget meget bredt på de respektive styrkepositioner som vi har

når vi tænker endnu mere langsigtet selvfølgelig

i dag ved er styrkepositioner som sådan der er det også vigtigt

være på baggrund af armslængdeprincippet så det vil sige at det jo er noget som vi må overlade til bestyrelsen

det er dem der vil have overblik dem der vil vide hvor

perspektiverne henne inden for det her felt der kan jeg sige til fru margrethe vestager at det

sådan at de dækker et meget meget bredt udsnit af danmarkskortet

så der skulle være rig mulighed for at det bestemt ikke bliver sådan at det kun bliver hovedstaden

kun heldigt kan man sige netop fordi der er blevet skruet en proces sammen som jo sikrer at lokale

i høj grad også har engageret sig i den her problemstilling så man har fået skabt nogle

har erhvervsliv man har lokale myndigheder og naturligvis også universiteter som er gået sammen så lige

at det det skal vi naturligvis diskutere

også frem til vi gør i kredsen som stort set er samlet her i dag lige en sidste bemærkning til herre per

forsikre om at olien skal op og at den

sige at når danmark bliver uafhængig af fossile brændsler skal vi ikke sørge for også at få den olie op som vi har i nordsøen den kan vi naturligvis benytte os af i vores omstillingsproces

sælge på det internationale marked så med de få bemærkninger

frem til en velvillig konstruktiv diskussion

gennembrud kommer til at ske henne

har mange forskellige styrkepositioner og hvorfor skulle

overlade det til bestyrelsen der skal træffe den beslutning

de mest perspektivrige ansøgninger henne hvem har så også formået

etablere den stærkeste klynge

myndigheder ind og samarbejder med universiteter osv

så vi ikke på forhånd begrænser os men det er klart når diskuterer længere frem og skal

se der er et særligt perspektiv i det vil jeg da selvfølgelig meget gerne diskutere

ind fra politisk hold og prøve på at pinpointe hvor vi ser de store gennembrud jeg synes den tyske kansler angela merkel har sagt det bedre end nogen anden og hun har jo mildest talt også erfaring

vedtage for slaget hvad i himlens navn skal hele denne her behandling så gøre godt

eller jord eller alger spørgsmålet er

som man må antage kan være relevante

forskellige universiteter i danmark

om man kan lave en særlig geografisk præference vel vidende

regeringen når man hører hvad regeringen i øvrigt har at sige om hvad der skal gøres og

at det ønsker jeg altså ikke at blande mig i fordi jeg synes

den anden teknologi der lige pludselig flytter sig

vokser et skonummer i løbet af én nat og så sker der ingenting de næste år men

forstår er at ministeren på den måde fuldstændig blankt

geografisk lokalisering af testfaciliteter der alt andet lige må skulle kunne benyttes af flere virksomheder og at ministeren ikke

her tror jeg man med fuldstændig sikkerhed kan sige

er en demokratisk diskussion og en politisk vilje

man har fordelene i forvejen

var i stand til at trække en stor ordre hjem

vi stadig har styrkeposition ikke mindst når vi ser på vindindustrien som sådan

skal være uafhængig af fossile brændsler og danmark skal så også formå at bruge hele den omstilling til

i øjeblikket sådan at tolv procent af vores samlede vareeksport

skal fokus naturligvis være på

de bedste perspektiver for danmark og hvor der er de største vækstmuligheder

det skal vi ikke sidde her og regulere det skal vi overlade til dem der rent faktisk ved

må være en uafhængig bestyrelse og så er det

bredt over landet så det regionale kommer

mig ud i lange citater af angela merkel

også gør er ikke at skelne fuldstændig mellem forskning og

også test det skal man i høj grad se

forlængelse af hinanden som en kæde som en værdikæde så derfor

det er en relevant betragtning

vedrørende green labs

dk er det sådan at jeg ikke har lavet nogen specifik

det går udelukkende overordnet på en målsætning om at danmark skal blive uafhængig af fossile brændsler hvordan man så skal gøre det fremover ja det må man

frit udbud alle der ønsker at søge har haft mulighed for at søge

folketingets hjemmeside

øvrigt også henvise til ugeplanen der ligeledes fremgår af folketingets hjemmeside